i dag er der følgende meddelelser beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

lovforslag nummer

erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer

christensen og torsten schack pedersen

alex ahrendtsen merete riisager og lene espersen

jens henrik thulesen dahl merete riisager og vivi kier forespørgsel nummer

anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

en og halvfjerds tilsynet har afgivet beretning nummer syv beretningerne

der er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den tredje oktober